stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse

vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren

vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren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

hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette som

må forvente at en virksomhed med rent mel i posen ved hvem der faktisk ejer den virksomhed

oplysningerne vi beder om burde være til at skaffe

det er også helt naturligt for mig at selskaber der ikke registrerer de reelle ejere i sidste ende skal kunne tvangsopløses ved skifteretten

det har store konsekvenser hvis virksomhederne ikke leverer de nødvendige oplysninger virksomheder der ikke oplyser om

reelle ejere bliver dog ikke sådan tvangsopløst uden videre processen vil være at erhvervsstyrelsen sender et rykkerbrev til virksomheden så den har mulighed for at bringe forholdene

lovlydige selskaber har god tid til at få bragt oplysningerne om de reelle ejere i orden derfor mener jeg også

lovforslaget indeholder også flere elementer som vi

ser positivt på nemlig at selskaber og foreninger med begrænset ansvar skal kunne omdannes direkte til aktieselskaber at iværksætterselskaber skal kunne modtage en kapitalindsprøjtning eller apportindskud samtidig med at de bliver omdannet til anpartsselskaber samt at opløsning af selskaber i skifteretten kan foregå over telekommunikation det er forslag som letter

den sidste del af forslaget

har til formål at udmønte et element fra den erhvervspakke som regeringen indgik med dansk folkeparti og det radikale venstre

af initiativerne er at sænke kapitalkravet for selskaber der ønsker at etablere

vi grundlæggende skeptiske over for i høringssvarene advarer foreningen af statsautoriserede revisorer

de ligesom jeg mener at vi skal værne om

det bekymrende at kapitalkravet foreslås sænket fra de femhundredetusind kroner til firehundredetusind kroner

have høje krav til selskaber der vil etableres som aktieselskaber især fordi der er mange andre muligheder for at stifte kapitalselskaber med lavere kapitalkrav der findes iværksætterselskaber der nærmest er gratis at oprette og man kan etablere et

muligheder nok hvis selskaberne endnu ikke har en størrelse hvor de kan rejse kapitalkravet på femhundredetusind kroner samlet set

jeg bede ministeren om at opdele lovforslaget så sænkelsen af kapitalkravet bliver et separat lovforslag

kunne støtte op om de positive initiativer som lovforslaget indeholder og stemme imod det der handler om sænkning af kapitalkravet med disse ord ser

en konstruktiv udvalgsbehandling dog skal jeg lige tilføje

kan være i salen han er til en konference inde ved siden af

at sikre nogle bedre vækst og iværksætteriredskaber her i danmark nogle bedre vilkår for vores private virksomhedsejere og investorer der er tre delelementer som fylder i det her lovforslag det er dels sænkningen af kapitalkravene til registrering af aktieselskaber i danmark fra de nuværende femhundredetusind

i forhold til at sikre lovkravet om hvad en formel ejer og en reel ejer af en aktiv virksomhed

registreringskravene forpligtet endnu mere end de var i forvejen så man også har mulighed for at skride ind hvis ikke ejerregistreringen er

det tredje element er så at man også fra regeringens

indføres en hjemmel til at omdanne virksomheder med begrænset ansvar hvis de ønsker at blive til

alle de tre delelementer er nogle som gør det både bedre og mere troværdigt at drive selvstændig virksomhed i danmark og vi støtter selvfølgelig op om

og måske det væsentligste som også har fyldt mere i mine forgængere på talerstolens indlæg

men til firehundredetusind kroner det bringer os i et niveau hvor vi bedre kan sammenligne os med nogle af vores nabolande vi kunne faktisk sætte grænsen endnu længere ned og stadig væk være i overensstemmelse med de krav der ligger på eu niveau men i forhold

at sikre at det skal være lidt billigere at etablere et aktieselskab men stadig væk også sikre at den troværdighed og høje tillid der er

er der fundet en ganske fornuftig balance som gør at vi ikke stiller unødigt høje kapitalkrav som gør det vanskeligt for folk at etablere et aktieselskab

reelle ejere af selskaber således at det skal oplyses når man registrerer nye nye kapitalselskaber og virksomheder med begrænset ansvar interessentskaber kommanditselskaber samt erhvervsdrivende fonde

når man etablerer et nyt selskab skal de reelle ejere

også for at sikre at det kan håndhæves også fremadrettet og hvis man efterfølgende sletter det ja så er der altså en mulighed for

instans simpelt hen at kunne tvangsopløse selskaberne hvis de trods gentagne rykkere

vi her i folketinget har aftalt naturligvis skal

så gøres det også lettere at omdanne virksomheder med begrænset ansvar til aktieselskaber i dag er det en administrativt tung proces den er egentlig relativt unødvendig og derfor gøres det nu lettere at omdanne

forbuddet mod apportindskud i forbindelse med omregistrering af iværksætterselskaber således at det fremover bliver muligt at foretage indskud i form af andre værdier end kontanter som eksempelvis via aktier eller

fornuftigt lovforslag som understøtter en positiv udvikling om at sikre gode vilkår for vores virksomheder og gøre det lettere at blive iværksætter og derfor støtter vi naturligvis forslaget fra

så skal jeg som noget jeg ikke har prøvet før hilse fra det radikale venstre og sige at de også

tager penge op af det råderum

danskernes pensionsalder og hvor man

det var sådan set hovedårsagen til

i strid med hvad man tidligere har lovet danskerne vi synes egentlig heller ikke at man kigger på aftalens indhold er særlig meget hjælp at hente til små iværksættere og små selvstændige lad os for eksempel se på aktiesparekontoen

børsnoterede virksomheders aktier

rent faktisk med den konstruktion at der bliver trukket penge

det er stadig væk sådan at man som som selvstændig er langt dårligere stillet når det kommer til arbejdsløshedsforsikring når det kommer til barsel når det kommer til pension og andre forhold som i den grad

betyder at vi har en gruppe af mennesker som faktisk på mange områder er dårligere stillet end lønmodtagere og som jo som vi så under finanskrisen er nogle af dem

ulige konkurrence vi ser når så mange virksomheder undgår

snyde i skat det burde man gøre noget ved hvis man ville gøre noget for vækst og erhverv

er positive kravet om om en skærpelse af den her registrering af reelle ejere

rigtig god og vigtig del som vi også selv har været med til at arbejde for i mange år som et redskab i kampen mod hvidvaskning og skattesnyd det er rigtig fint at man udvider det

og at man får nogle stærkere sanktionsmuligheder

virksomheder som er for dårlige til at blive registreret der skal ikke være loopholes eller hvad siger vi

udenlandske eller danske virksomheder kan fifle med reglerne så det er rigtig godt og det element støtter vi selvfølgelig men samtidig er vi skeptiske over for en række andre elementer det gælder ikke mindst som

været inde på nedsættelsen af kapitalkravet til aktieselskaberne

i det hele taget er den her tilskyndelse til omdannelse til aktieselskaber også for en række andre virksomheder ikke noget

ser som en vigtig opgave

og vi ser ikke noget behov for at skubbe på for omdannelse til aktieselskaber hvis man skulle tage fat på noget omkring selskabsformer

har set en fuldstændig vanvittig udvikling i etableringen af dem med meget meget store omkostninger for det offentlige til følge ideen lyder

hvor mange kroner at der bliver opstartet alle mulige selskaber som aldrig bliver brugt til noget reelt ude i virkeligheden

økonomisk kriminalitet

været inde på både nogle positive og negative elementer i det her lovforslag aftalen er jo en udmøntning af den aftale regeringen indgik med df og radikale venstre i efteråret to tusind og sytten om

sf var ikke med i aftalen vi synes det var en meget meget skæv aftale der heller ikke ramte det som aftalen blev

til de mindre iværksættere og de mindre virksomheder vi støtter forslaget fra blandt andet socialdemokratiet om at opdele lovforslaget i to så vi

eus minimumsgrænse som er femogtyvetusind

gør vi det lettere for danske virksomheder og iværksættere at etablere sig som aktieselskaber

at konkurrere med lignende selskaber i eu og i vores nabolande det er noget vi i det konservative folkeparti finder meget positivt vi synes det er vigtigt at vi hele tiden har et skarpt fokus på hvordan vi kan forbedre vilkårene for dansk erhvervsliv blandt andet fordi det jo kun er igennem et konkurrencedygtigt erhvervsliv som skaber profit og arbejdspladser at vi får råd til at finansiere vores fælles velfærd lovforslaget indeholder også nogle administrative lempelser i forbindelse med selskabsomdannelser med forslaget bliver det således mindre administrativt tungt

omdanne selskaber med begrænset ansvar til aktieselskaber det virker jo oprigtig lidt fjollet at man først skal omdanne et selskab til et

det virker som unødigt administrativt bøvl måske især for nyopstartede virksomheder som vækster og ønsker at omdanne sig til

bakker vi selvfølgelig også op om

også et element i lovforslaget som flere ordførere

vi synes det er vigtigt at der er gennemsigtighed i vores registrering af virksomheder

selskabskonstruktioner og finde

de reelle ejere det synes vi jo

for at skabe størst mulig troværdighed om vores dansk registrerede virksomheder så de har størst mulig troværdighed i forhold til både nationale og internationale modparter modparter afslutningsvis vil jeg sige at vi også bakker op

at åbne op for apportindskud i iværksætterselskaber fordi vi synes det giver rigtig god mening at at der er en god fleksibilitet i forhold til at tilvejebringe kapital til etablering af et selskab så med de bemærkninger skal

niveau med de lande vi normalt sammenligner os med vi har kigget på de forskellige lande implementeringsrådet har bedt os om at lave et nabolandstjek og det viser sig at i langt

af vores nabolande på nær lige norge har

på niveau med de lande vi normalt sammenligner os

forslaget vil regeringen også sikre den fremadrettede registrering

har været en pligt for en bred kreds

registrering af nyetablerede kapitalselskaber virksomheder med begrænset ansvar

er iserne og kserne samt erhvervsdrivende fonde at registrere deres reelle ejere

oversende kapitalselskaber virksomheder med begrænset ansvar og erhvervsdrivende fonde til tvangsopløsning ved skifteretten hvis der intet er registreret om virksomhedens reelle ejere forslaget er nødvendigt for at sikre overholdelse af reglerne

selskaber som ikke ønsker at foretage den påkrævede registrering af deres reelle ejere endelig foreslår regeringen at lette adgangen til at omdanne virksomheder med begrænset ansvar til aktieselskaber som reglerne er i dag er det alene muligt for andelsselskaber med begrænset ansvar at omdanne sig direkte til aktieselskaber foreninger og selskaber med begrænset ansvar

foretage en ændring til andelsselskab før de kan omdanne sig til

og unødvendig administrativ proces derfor ønsker vi at give bedre omdannelsesmuligheder for de såkaldte virksomheder med begrænset ansvar som ønsker at drive virksomhed

apportindskud ophæves i forbindelse med omregistrering af iværksætterselskaber det vil gøre det muligt fremover at foretage indskud af andre værdier end kontanter i forbindelse med omregistrering af iværksætterselskaber til et egentligt

er hovedformålet med det lovforslag som vi nu behandler

øgede testfaciliteter for store prototypevindmøller i danmark så vi også i fremtiden kan være konkurrencedygtige som som et avanceret produktionsland på vindmølleområdet erhvervets fortsatte udvikling forudsætter nemlig at industrien

gode muligheder for at teste nye vindmøller i nærheden af virksomhedernes udviklingsafdelinger her i landet testfaciliteterne er med til at fastholde investeringer og

særdeles vigtigt redskab til at understøtte nedbringelse af omkostningerne ved vindenergi megavind som er et strategisk partnerskab for vindenergi

i danmark og at der er brug for at kunne teste højere møller end det er

har vi lyttet til i folketingets partier og lovforslaget fastlægger de planlægningsmæssige rammer for udvidelsen af de to eksisterende nationale testcentre for store vindmøller i østerild og høvsøre det foreslås samtidig at den eksisterende lov om et testcenter for store vindmøller ved østerild ændres så den omfatter begge nationale testcentre for

prototypevindmøller lovforslaget åbner således også mulighed for at hvert af de to testcentre kan udvides med to nye testpladser til prototypevindmøller til i alt seksten testpladser

høvsøre og med lovforslagets vedtagelse bliver erhvervsministeren

skal vi jo være ærlige og og erkende at pladserne til de nye testvindmøller selvfølgelig vil påvirke natur og mennesker

noget erstatningsnatur i områderne og det er også rigtig rigtig positivt med den dialog med lokale borgere i almindelighed og de direkte berørte lodsejere i særdeleshed der har været samt at lokale og offentlige høringer og

og ser frem til at testcentrene med fremtidens forskning vil skabe flere investeringer og dermed mange nye arbejdspladser inden for

sige at alternativet er positive over for lovforslaget

når resultatet af undersøgelserne foreligger eller senest ultimo oktober to tusind og sytten mødes forligskredsen med henblik på at påbegynde forhandlingerne om de nødvendige ændringer af vindmøllebekendtgørelsen i anlægslovgivningen der fremsættes i folketinget i foråret to tusind og atten vil vilkårene for naboerne til de nye møller følge den ændrede vindmøllebekendtgørelse

faktisk tror jeg har været i gang siden to tusind og ti fra kræftens bekæmpelses

lave en ændring af en vindmøllebekendtgørelse når undersøgelsen ikke er færdig

man må jo spørge hvornår det sker når man forventede det i september sidste år og vi skriver april to tusind og atten skal der så gå fem år mere eller to måneder eller en måned eller er den lige på trapperne

af vindmøllestøj

ikke den nye de skal overholde

sådan set det dansk folkeparti har fået med i aftalen

langsomt her i folketinget men når man har en undersøgelse der startede tilbage i to tusind og ti

må man vel formode her i april to tusind og atten at den for pokker da er ved at være slut

øge antallet af testpladser med to i høvsøre og to i østerild

en grundig proces der har været mange møder og undersøgelser og drøftelser

set rigtig glad for at de bekymringer der har været lokalt

blandt andet betydet at det der oprindelig var på tegnebrættet

der i østerild skulle udvides med en nordlig og en sydlig mølle

blev ændret til to sydlige det var faktisk det samme der gjorde sig gældende i høvsøre det netop fordi

været optaget af at finde en balance mellem at sikre at der var de nødvendige testpladser og selvfølgelig minimere generne for de

er der indgået aftale om frivillig overdragelse med de fire af dem og der er forhandlinger med de sidste to

til det her formål og det har været vigtigt for os i venstre at det ville være en

jeg rigtig glad for at vi i processen har lyttet til de indvendinger der har været

de to foreslåede nordlige møller både i

det her berører så få borgere som overhovedet muligt

der gives også mulighed for at totalhøjden på de to testcentre kan øges og igen er der begrænsninger indbygget i det igen af hensyn til naboerne så jeg synes at vi har gjort os stor stor umage med at finde den nødvendige balance som sikrer at vi har vindmølletestcentre i verdensklasse det er en kæmpe oplevelse

på turistbasis der er etableret et flot besøgscenter det bliver der nu også etableret i høvsøre for det er noget der fascinerer men det er jo altså også

for at vi kan fastholde den stærke position vi har i danmark at vi har testfaciliteter i

hvor der skal ryddes skov bliver der etableret erstatningsskov de fleste steder er det

en rigtig god balance som udnytter de potentialer der er begge steder

de berørte naboer og lodsejere og samtidig

det så på nogle få udvalgte testpladser

med i sine overvejelser allerede nu jeg synes det er fornuftigt at man prøver at samle en lov som rummer de to

vi er i enhedslisten ikke med i den politiske aftale

for østerild nu ligger centret der og vi kan se af den proces der har været her

der har været en proces hvor vi noterede os at både danmarks naturfredningsforening

den udvidelse af østerildtestcentret og derfor kan vi fuldt ud støtte den del af lovforslaget

meget gerne have en en opdateret status på det arbejde som er gået i gang med at finde erstatningsarealer for det natura to tusind område som bliver berørt

der er betænkeligheder i høringssvarene

vi vil i enhedslisten afvente svarene på den status før vi endeligt tilkendegiver om vi vil stemme for lovforslaget men vi er altså for

man sige første del som drejer sig om østerild

vi gerne have en opdateret status for i hvilket omfang det kan lade sig gøre lokalt at finde nogle erstatningsarealer for de natura to tusind områder som bliver reduceret

i forhold til hvis man havde lagt udvidelsen i det nordlige område så det har nogle saglige begrundelser men er

naturen i tilstrækkelig

man sige blevet prioriteret i de løsninger der kommer så synes jeg også at høringssvarene indikerer at det er

det har noget at sige om man lokalt bliver kompenseret for de

kan være ved at der stilles store vindmøller

jeg synes det er ærgerligt at vi ikke har en ordning hvor

ligesom er sikret at man har noget at give lokalbefolkningen når man stiller møller

godt se at det er forsøgt håndteret i en tidligere aftale at man skal arbejde med den natbelysning der er på store møller

også klar over at der er nogle eu krav som gør det lidt sværere nationalt selv at bestemme hvad man vil nedtone af natbelysning men

det er et væsentligt aspekt at arbejde videre med altså at komme frem til at finde løsninger hvor der er mindst muligt lys på

er væsentligt at arbejde videre med jeg synes at det ville være interessant at få belyst i hvilket omfang det ser ud til

reducere natbelysningen på de møller der står i de to testcentre

det har betydning fordi der er store naturarealer tæt på de to testcentre

vores endelige stillingtagen til vi har fået svar på de spørgsmål omkring

effekter man har af så store bygningsværker over for miljøet

der er ikke ret mange mennesker i det her land der kan forstå

noget siden to tusind og ti der må være nogle andre interesser der

meget meget opfordre til at man lader hele støjsiden få en vis indflydelse når vi udvikler de her

positivt at sige om det her vi skal have havvind i danmark og gerne som det første land som kan etablere de her møller uden tilskud

vi vil i sf selvfølgelig også følge arbejdet med at finde de kompenserende arealer som skal erstatte den landbrugsjord som må udgå af natura to tusind beskyttelse fordi fuglebeskyttelsesdirektivet ikke længere kan opretholdes i området det tror jeg sagtens kan lade sig gøre

har været en stor imødekommenhed fra ministeren i forhold til også at finde løsninger på erstatningskov ved østerild

også der er en fin balance i tingene jeg synes også det er fair at sige at de allerede genskabte områder ved østerild bidrager positivt til natur og biodiversitet i området så erfaringerne viser os

var mange demonstranter og heldigvis i dag

endt med at det er en succeshistorie

formålet med lovforslaget er jo at imødekomme behovet for

her facilitet i høvsøre og i østerild

fortsatte udvikling af den her industri

gode betingelser for at teste de her vindmøller

i sin forskningsstrategi fra januar

peget på behovet for flere testpladser

kunne teste højere møller end vi har i dag når man

der er blevet rejst af vindmøller og

vi vil se den her udvikling

må vi sige at vi får nogle havvindmøller som bliver

de bliver nogle kraftværker og derfor er der selvfølgelig et stort stort behov for at man har mulighed for at teste dem så vil jeg sige om høvsøre

at det i dag er ganske almindelig landbrugsjord som bliver dyrket

er der jo lagt natura to tusind ud nogle steder

for år tilbage som måske har været en fejlplacering det bliver der så nu

at man får besøgsfaciliteter på det her område og dtu

på lemvig havn som skal være med til at løfte det her område og vise hvad det er der foregår så det konservative folkeparti støtter

og rigtig mange arbejdspladser i hele danmark og samtidig griber de en udvikling hvor omkostningerne ved vindenergi nedbringes det er alt sammen noget vi med det her lovforslag understøtter lovforslaget åbner mulighed for at hvert af de to nationale testcentre for store prototypevindmøller i høvsøre og østerild kan udvides med to nye testpladser så der i alt bliver seksten testpladser på de to nationale testcentre desuden gives der mulighed for at der kan testes større og højere prototypevindmøller i høvsøre vil der kunne testes møller på

meters totalhøjde

østerild op til tre hundrede og tredive meters totalhøjde lovforslaget giver i den forbindelse mulighed for i nødvendigt omfang at kunne rydde skovarealer i østerild med et krav om at den skov der ryddes skal erstattes i forholdet en en en halv erstatningsskoven vil blive etableret som en varieret skovbeplantning og fortrinsvis blive etableret lokalt i thy tilsvarende stilles der i loven krav om at der i høvsøre

støjbekendtgørelsen og den aftale som er krystalklar om

skulle tage hensyn til støjen

undersøgelsen den overholder vi selvfølgelig så situationen er den at alle nye møller som opstilles skal anmeldes til kommunalbestyrelsen som miljømyndighed inden opstilling finder sted tilsvarende skal ændring af en opstillet vindmølle der kan medføre øget støjudsendelse

det er jo klart at testcentrene og de enkelte mølleejere skal følge støjbekendtgørelsen og anmeldelsen skal indeholde dokumentation for at støjkrav er

af de opstillede møller kan kommunen stille krav om måling af den udsendte støj fra møllerne og på baggrund af

og kommunalbestyrelsen er efter miljøbeskyttelseslovens § otte og tres forpligtet til at foranledige et ulovligt forhold lovliggjort medmindre forholdet er af underordnet betydning hvorfor

af testcentrene så ikke resultatet af de undersøgelser som kræftens bekæmpelse er i

lytte til forskerne og agere på baggrund af de resultater når det viser sig nødvendigt

om støj fra vindmøller kan påvirke menneskers sundhed er jo offentliggjort

undersøgelsens resultater taler for at afvente de resterende dele af undersøgelsen for at få et bedre billede af hvorvidt vindmøllestøj har indvirkning på menneskers helbred det diskuterede vi jo også under forhandlingerne om aftalen miljø og fødevareministeren har tilkendegivet at ville indkalde forligskredsen til møde

spørge

om ændringerne af reglerne om opholdstilladelse til tredjelandsborgere ændringerne af schengens grænsekodeks og som noget nyt oprettelsen af et fælles ind og udrejsesystem særlig det sidste har gennem et stykke tid haft vores interesse både herhjemme og blandt vores partifæller i bruxelles europaudvalget gav allerede mandat i december to tusind og seksten til at

kommissionen at danmark ville gennemføre beslutningen om at oprette et fælles ind og udrejsesystem

derfor glade for at det nu ser ud til at det kan realiseres med det nye system for mennesker der ikke har opholdstilladelse i eu landene registreres deres navn nationalitet det anvendte rejsedokument og hvilken grænseovergang der er benyttet de oplysninger bliver tilgængelige for andre medlemslande og vi tror det kan medvirke til at få bedre styr på hvem der rejser ind og ud af europa hvornår de gør det og

der er ingen registrering af deres ind og udrejse fra eu det er jo ren goddag mand økseskaft forudsætningen for at

invitere gæster ind i sit hjem er jo at man kan komme af med dem igen ikke at de

i ens baghave spiser af ens affaldsbeholder og røver naboen når der mangler lidt ekstra men det er jo de facto det eu hidtil har accepteret nu vil eu så langt om længe etablere et system hvor man følger med i hvilke tredjelandsborgere der rejser ind og ud af eu og om de rejser ud til tiden og det er naturligvis et fremskridt men man skal selvfølgelig ikke tro at det

redder vesteuropa fra at gå under som følge af ulovlig indvandring hovedproblemet er

naturligvis ikke de udlændinge der rejser lovligt ind i europa hovedproblemet er den ulovlige immigration de udlændinge der under påskud af at være forfulgte og de udlændinge der krydser indtil flere

i jagten på det bedst tænkelige liv for den lavest mulige indsats er hovedproblemet og det problem har dette ind og udrejsesystem intet med at gøre det vil stadig være muligt uanset at man ikke har sine rejsepapirer i orden at få lov til at rejse ind i europa hvis blot man bruger trylleordet asyl så falder alle barrierer bort og man kan de facto bevæge sig rundt

som en række lande allernådigst har fået lov

her forslag betyder ikke noget for det store problem men det vil kunne betyde at vi i fremtiden bliver orienteret når en udlænding der har fået lov til at rejse ind i schengenområdet ikke er rejst ud igen inden han eller hun skulle have forladt schengen og det er da et fremskridt og fremskridt siger vi som bekendt ikke nej til i dansk folkeparti heller ikke selv om de er små det er positivt at vi fremover vil kunne følge udlændinges rejsemønstre i europa og hvis vi havde grænsekontrol mellem alle eu landene herunder i lufthavnene ville vi også kunne følge visse personers rejsemønstre internt i europa

bestemt også være en fordel men der er vi så desværre ikke endnu

over for det forhold at dette nye ind og udrejsesystem kædes sammen med en højere grad af automatiseret grænsekontrol vi er af den opfattelse at det har en særskilt værdi at stå ansigt til ansigt med en grænsevagt frem for et eller andet mekanisk gatesystem hvor man lægger sine papirer på en skærm og portene så åbner sig hvis tingene øjensynligt er i orden man bliver ikke nervøs af at stå over for sådan en port hvis man ikke har rent mel i posen det gør man hvis man står over for et rigtigt menneske grænsevagter kan ikke afløses af elektronik efter vores opfattelse derfor

at finde ud af hvor dybt det her krav om automatisering stikker vi undrer

hvorfor oplysninger om personer

er udrejst som de skal tilsyneladende skal fjernes efter fem år hvorfor

hvis vi ikke har fundet personen hvorfor skal hans data så fjernes og hvis vi har fundet ham og sendt ham ud igen hvorfor skal vi så ikke vide at vedkommende tidligere har overtrådt reglerne om ind og udrejse når det så er sagt hælder vi til at støtte

der trods alt er tale om en forbedring i forhold til de nuværende lovløse

det her er et rigtig fint skridt i den rigtige retning ved at oprette dette system får medlemslandene og og europol netop også mulighed for at samarbejde mere effektivt for eksempel får europol også adgang til at søge i det fælles register med henblik på at forebygge afsløre og efterforske alvorlige kriminelle handlinger jeg synes også det er værd at bemærke at et tiltag som det her jo reflekterer nogle af de rigtig positive ting der kommer fra europa parlamentet og rådet

mange peger på eu som en af årsagerne til de problemer vi har med migrations og flygtningekrisen

og beskytte vores ydre grænser men der kommer også nogle rigtig rigtig gode tiltag man kan nævne tyrkietaftalen den øgede indsats i libyen og nu i forhold til kontrol med tredjelandsborgere

tiltag er rigtig rigtig godt og noget som vi selvsagt ikke ville kunne gøre alene

øje med hvem der rejser ind og ud af schengen og selv om mange af de seneste terrorangreb i europa har været begået af mennesker født og opvokset i europa

det selvfølgelig klart at en stærkere kontrol også kan have en forebyggende effekt

det afgørende at vi i kampen mod terror og kriminalitet ikke kaster grundlæggende demokratiske rettigheder

ønsker at bevare ud med badevandet for enhedslisten er det derfor afgørende at vi finder en god balance mellem den enkeltes retssikkerhed og hensynet til statens sikkerhed det vil vi i udvalgsprocessen

vi

er en

eus ydre

over for etableringen af et nyt system hvor der vil ske registrering og også lagring af oplysninger om

er eu borgere er ind og udrejst i forbindelse med kortvarigt ophold i medlemsstaterne tilsvarende vil systemet indeholde oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende ikke eu borgere der krydser schengenområdets ydre grænser ind og udrejsesystemet vil også kunne anvendes til at medlemsstaterne og europol får adgang til at søge i systemet med henblik på forebyggelse afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger det er regeringens opfattelse at det nye system vil forbedre vores muligheder for

imødegå ulovlig indvandring til eu og også styrke indsatsen i forhold til den aktuelle terrortrussel det er derfor hensigtsmæssigt

beslutningsforslaget jo også medfører at der gives samtykke til at

danmark tilslutter sig en forordning om fælles udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere der er alene tale om en ændring af teknisk karakter som relaterer sig til en mere moderne og også mere sikker udformning af opholdstilladelser der er tilpasset den tekniske udvikling som er sket og det er jo positivt som følge af det danske forbehold deltog danmark

i rådets vedtagelse af de forordninger som er nævnt i beslutningsforslaget ligesom forordningerne

danmark forordningerne udgør imidlertid

artikel fire i protokollen om danmarks stilling inden seks måneder fra forordningernes vedtagelse beslutte at gennemføre dem i dansk ret

betyder det at regeringen derfor

ville fremstå graverende for den udenforstående virker det rent ud sagt grotesk at eu opretter fine flotte og sikkert også velfungerende systemer som for eksempel dette ind og udrejsesystem og etias for blot sekunder senere at kortslutte de selv samme systemer ved at lade udlændinge der vælger at påberåbe sig asyl rejse uhindret ind i eu hvad skal det hele så egentlig nytte må man spørge vi kan opstille effektive systemer der skal forhindre alle de forkerte i at komme ind i europa men hvis de forkerte alligevel bare kan komme ind hvis de ønsker at indgive en anmodning om asyl hvor deres identitetspapirer og pas er bortkommet og de udgiver sig

så kan al denne ekstra sikkerhed jo egentlig være revnende ligegyldig den er uden betydning fordi retten til at kunne påberåbe sig asyl tilsyneladende trumfer enhver anden ret herunder befolkningens ret til at kunne leve i tryghed og sikkerhed

effektivt og sødygtigt ser det ud men vi har allerede ramt isbjerget og skibet tager vand ind i den situation handler det om at alle mand kommer til pumperne for vi har ikke redningsbåde nok til os alle sammen selv om jeg da kan forstå at et medlem af den svenske rigsdag

kampen i en sådan grad at vedkommende i skikkelse af sverigedemokraten kent ekeroth har besluttet at han agter at udvandre til ungarn når hans valgperiode udløber til september september i erkendelse af at hans eget land er fortabt

redde stumperne som det vel må hedde i sveriges tilfælde i den bedste af alle verdener hvor den europæiske politiske elite ville være parat

som nærværende givetvis gøre en betydelig

hvor flertallet af de vesteuropæiske politikere ikke har fattet betydningen af befolkningsudskiftningen og

værre er synes bedøvende ligeglade med hvad

er for en verden de efterlader til deres børn og børnebørn at vokse op og leve i

et forslag som dette ikke en disse vi støtter ikke desto mindre forslaget i håbet om at en ny generation af politikere vil forstå at europa ikke kan forblive det samme med andre mennesker i det og at der er behov for et brud med de konventioner der lægger det europa hvis værdier konventionerne ellers hævder at forsvare i graven

er en reel vilje til at forsvare europa mod

vil også dette forslag kunne gøre fyldest før dette sker derimod

man laver den her interoperationalitet at man

oplysninger de søger og trækker ud og

det enkelte land man har søgt i som skal behandle

også det her med eksempelvis en bustransport over grænserne hvordan er ansvaret

det selvfølgelig afgørende at det er en del af

selvfølgelig være med så vi ikke ryger ud af schengen men jeg synes der er nogle nogle store udfordringer i

som vi skal have diskuteret i udvalgsbehandlingen

hvordan vi præcis gør de ting

afdæmpet støtte fra

nogle af de ting som vi allerede har spurgt ind til i europaudvalget

det

jurister i vores embedsværk vores alle sammens og jeg er sikker på at

europa parlamentet hvor vi også i vores politiske gruppering som et af de store regeringspartier

tema der handler om databeskyttelse det er rigtig vigtigt og det

forhandlingerne fortsat pågår i

er der tale om at en visumfri tredjelandsstatsborger inden den pågældende påbegynder sin rejse til schengenområdet vil skulle indhente en rejsetilladelse ved hjælp af en onlinesøgning de oplysninger der gives i hver enkelt søgning vil automatisk blive sammenholdt med oplysninger i andre eu databaser for at afgøre om der er

grundlag for at give afslag på en rejsetilladelse hvis der ikke er nogen hits i databaserne

hvis det vurderes at en tredjelandsstatsborger udgør en risiko vil personen som udgangspunkt få afslag på rejsetilladelse der er altså tale om et system der i vidt omfang svarer til netop det amerikanske esta system som også

god ordens skyld så også slå fast at en indrejsetilladelse ikke vil være et tilsagn om at tredjelandsstatsborgeren med sikkerhed vil kunne indrejse i schengenområdet denne beslutning skal fortsat træffes af

som følge af det danske retsforbehold som jo også lige har været debatteret her

etias forordningen ikke bindende for danmark og finder ikke anvendelse her i landet forordningen udgør dog en udbygning af schengenreglerne hvorfor danmark som det fremgår af beslutningsforslaget vil skulle meddele hvorvidt forordningen gennemføres i dansk ret

hvis folketinget giver samtykke til det og det tyder alt jo på

er det sådan at etias forordningen gennemføres i dansk ret og jeg vil forud for etias ikrafttræden fremsætte et lovforslag om tilpasning af udlændingelovens regler om visumfri indrejse til danmark i overensstemmelse med forordningens krav om blandt andet